lovforslag nummer hundrede og seks og fyrre

rune lund og pelle dragsted

vi således drøfte det med den pågældende forligskreds

martin lidegaard specifikt ønsker at drøfte elementer i energiaftalen for to tusind og tolv vil jeg henvise til den ansvarlige ressortminister nemlig energi forsynings og klimaministeren

der er så vigtigt har tryghed og stabilitet ved at de kan regne med det som politikerne har aftalt en del år ud i fremtiden

skyldes det jo at der verserer mange mærkelige rygter om at regeringen overvejer at droppe det ene eller det andet havvindmølleudbud eller skære i energibesparelserne eller

det selskab af alle i danmark der måske lytter mest intenst til

dong energy som finansministeren og mit eget parti og flere andre partier i fællesskab

ser en direkte kobling imellem den nye stærke grønne profil dong energy skal have

børsnotere sig på og forhåbentlig

kursværdi og så det at man har stabile rammebetingelser for den grønne omstilling i

udbuddene så bare for en god ordens skyld det vil sige at der ikke er nogen planer fra regeringen her og nu

kan man sige i energiforliget

energi forsynings og klimaministeren der har ansvaret for

især ikke når vi som samfund står over for en så stor og alvorlig udfordring

der er tale om en udfordring som hverken regeringen kommunerne eller andre kan løse på egen hånd

og finde en folkeskole og så videre som bekendt pågår der drøftelser af disse spørgsmål med kommuner og arbejdsmarkedets parter og derfor havde jeg selvfølgelig

håbet at også socialdemokraterne kunne se alvoren og behovet for at finde konkrete løsninger

skal modtage tusindvis af flygtninge de kommende år

der er spørgsmålets kerne finansministeren svarer på noget andet

omkostningerne for det men det vi spørger

til her er jo om regeringen vil sikre

derudover er vi nødt til at lykkes med bedre bedre integration for dem

er kommet til danmark og dem som fortsat kommer for vi er nødt til at være ærlige og sige at den hidtidige integrationsindsats ikke har været god nok og at eksempelvis alt for få flygtninge og familiesammenførte

menneskeligt og økonomisk at få flere

flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse er derfor en bunden opgave

forhandlinger som pågår i disse uger

svar på

til den samme minister mere end en gang jeg spørger bare

lidt underligt at ministeren på den måde anfægter herre morten bødskovs ret til at stille et spørgsmål

samme

kommunerne som også tager en væsentlig del på et eller tidspunkt når de her mennesker kommer

mon ikke det var bedre hvis vi i fællesskab fik diskuteret hvordan vi kunne løse de her problemer

der er usikkerhed om økonomien fordi regeringen ikke

kan man fra regeringens side sige til kommunerne i dag at den opgave klarer vi sammen samtidig med at det stadig er muligt som der står i spørgsmålet at forbedre den

er vi nødt til at lykkes bedre med integrationen for dem som allerede er kommet til danmark og som fortsat kommer for vi er nødt til at være ærlige og sige at den hidtidige integrationsindsats ikke har været god nok og at eksempelvis alt for få flygtninge og familiesammenførte er kommet i beskæftigelse og det er dyrt både menneskeligt og økonomisk at få flere flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse er derfor en bunden opgave som både

socialdemokraterne og regeringen skal løse og derfor har vi

også indkaldt arbejdsmarkedets parter og kommunerne til forhandling men det er vigtigt at understrege at de flygtninge som kommunerne får ind nu ikke er dem der kom over grænsen i går staten betaler fuldt ud udgifterne til flygtninge i den første fase det betaler vi via vores udviklingsbistand og dermed presser det ikke andre serviceudgifter derudover er kommunernes direkte udgifter til flygtninge eksempelvis til integrationsydelse og danskundervisning under et fuldt ud finansieret via statslig refusion bloktilskud med videre og vi aftalte at kommunerne også i to tusind og seksten modtager de ekstraordinære integrationstilskud på samlet tre hundrede og fem og tyve million kroner

korrekt at kommunerne inden for den aftalte serviceramme på knap to hundrede og fyrre milliard kroner skal afholde visse udgifter til for eksempel dagtilbud og folkeskole

som jeg tidligere har nævnt drøfter vi jo netop nu med kommunerne hvordan vi i fællesskab kan gøre integrationsindsatsen billigere via konkrete og betydelige lempelser

omkostningerne i de kommende år kan blive markant større end det som man har skønnet al den stund at man ikke kender tilstrømningen derfor er det

bekymrer mig en

i finansministerens besvarelse af mit spørgsmål her listes det ikke op at kommunerne jo har en stor udfordring i forhold til

som kommer ud i kommunerne og det er

det hørte jeg dog integrationsministeren anerkende at den udfordring var til stede

er der jo en snitflade her en kombination af

flygtningetilstrømningen og på den ene side skal spare meget markant på baggrund af omprioriteringsbidraget og derfor vil jeg gerne bede finansministeren om

om det er sådan at kommunerne

at omprioriteringsbidraget samlet set tager penge fra kommunerne jeg spørger om dette fordi

kommunernes landsforening kl og derfor tror jeg der er mange borgmestre der netop i øjeblikket har ekstra meget fokus på det så vil omprioriteringsbidraget samlet set betyde at der ikke tages penge

ekstra penge et eller andet sted men det kan vi ikke for vi har kun de penge til rådighed som danskerne har betalt i skat og de penge kan vi som bekendt kun bruge én gang rammerne for den offentlige økonomi ligger fast med finansloven for to tusind og seksten og med de aftaler der er indgået med kommunerne og regionerne det er således op til kommunerne

få enderne til at mødes i to tusind og seksten

holde statens budget inden for året selv om nogle udgifter går

man må håndtere det inden for den aftalte serviceramme på knap to hundrede og fyrre milliard kroner vi anerkender selvfølgelig at det vil stille krav til både prioritering og effektivisering i kommunerne

åbenbart vil foregive befolkningen at vi bare kan give nogle penge vi er alle sammen under pres det er staten det er kommunerne det

hvordan man skal håndtere med kommunerne og det synes vi er helt fint vi lidt usikre på om det holder men dernæst

det der er humlen i det her spørgsmål hiver

omprioriteringsbidrag

herlev eller rødovre som skal bidrage til regeringens omprioriteringsbidrag og som samtidig står med udgifter til

i de andre ting et ekstraordinært integrationstilskud på samlet tre hundrede og fem og tyve million

så er det jo korrekt at kommunerne

inden for de aftalte servicerammer skal afholde visse serviceudgifter til dagtilbud og folkeskoler men for lige at knytte an til det jeg har svaret tidligere

drøfter vi jo netop nu med kommunerne hvordan vi i fællesskab kan gøre integrationsindsatsen billigere

frigjorte midler der er fra omprioriteringsbidraget vil jo så

til prioriterede initiativer herunder også til prioriterede indsatser

i kommuner og regioner regeringen og kl

at der i to tusind og seksten tilbageføres

milliard kroner til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære områder herunder til ældre børne

og folkeskoleområdet lad mig understrege at vi selvfølgelig anerkender at det kræver både prioriteringer og effektiviseringer

jeg så godt lige understrege at vi med økonomiaftalen og finansloven for ti seksten faktisk har løftet kommunernes service

til det her spørgsmål for mig er det helt afgørende at den offentlige sektor ikke er støbt i beton og

alle kan se at tingene ændrer sig hele tiden

at have den mulighed at vi kan dirigere ressourcerne derhen hvor der er brug for

derfor er det for mig meningsløst når herre pelle dragsted spørger til hvordan jeg op til og i forbindelse med kls topmøde den tiende elleve marts altså i næste uge vil sikre at kommunerne som en konsekvens af omprioriteringsbidraget ikke må nedlægge tusindvis af stillinger i den borgernære velfærd altså hvordan flygtningeudfordringen kan være løst inden næste torsdag man må jo igen understrege at vi står over for en situation

godt være at finansministeren mener at det er meningsløst men

for de ældre mennesker ude i kommunerne

på de kommunale budgetter at der kommer til at blive skåret ned for de forældre der afleverer deres børn i daginstitutioner hvor der i forvejen er for få voksne mennesker til at sikre ordentlige rammer

et handicap som virkelig er blevet hårdt ramt af nedskæringerne siden den økonomiske krise satte ind

finansministeren også deltager

række byråd og en række kommuner

op til det her topmøde har gjort klart at de slet ikke mener at kls bestyrelse skal indgå en kommuneaftale hvis den omfatter det her famøse omprioriteringsbidrag som jo bare er en pæn omskrivning af at man tager penge op af kommunernes kasser og lægger dem over på finansministerens bord

som vi hører de forslag der ligger på bordet til kls

topmøde fra borgmestre herunder borgmestre fra finansministerens eget parti indtryk

integrationsindsatsen billigere blandt andet med afsæt

i de forslag som kommunerne selv

her drøfter vi også hvordan vi understøtter kommunernes opgave med at boligplacere flygtninge desuden drøfter vi med kommunerne løsninger der kan bidrage til at få flygtninge og indvandrere i job og væk fra offentlig

til gavn for både kommunernes økonomi

fastlægger niveauet for den offentlige service samt antallet og sammensætningen af de kommunalt ansatte hertil kommer at der ikke er taget stilling til anvendelse af provenuet fra omprioriteringsbidraget i to tusind og sytten to tusind og atten

parti at man ikke kan lave et omprioriteringsbidrag uden at det vil betyde massive nedskæringer og nedlæggelse af tusindvis af stillinger i kommunerne er det en præmis som finansministeren forstår eller vil anerkende at hvis man tager penge fra kommunerne

er der færre penge til at bruge på den borgernære velfærd altså for mig at se er det logik for burhøns det burde det vel også være

blev regeringen og kl i forbindelse med økonomiaftalen for to tusind og seksten også enige om hvad rammerne for realiseringen af omprioriteringsbidraget i de kommende år skulle være regeringen og kl aftalte bla

at der i to tusind og seksten skulle tilbageføres en

til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære

serviceområder herunder ældre børne

tilbage og vi gennemførte en ældremilliard i forbindelse med finansloven altså

hundrede million kroner og ikke som herre rune lund står og antyder

hvad betyder det så for de forhandlinger

og sytten er vedtaget det er jo noget man skal forhandle med kommunerne om og hvad hvis kommunerne samlet set

under et finansieres fuldt ud via statslig refusion bloktilskud med videre i den seneste økonomiaftale altså økonomiaftalen for to tusind og seksten

indgik der i den beregningstekniske forudsætning for overførselsudgifterne at kommunerne vil modtage syttentusind flygtninge i to tusind og seksten de syttentusind flygtninge svarer til forudsætningerne for finanslovsforslaget og finansloven for to tusind og seksten det svarer også til det seneste landstal for to tusind og seksten

derudover indgik derudover indgik det

i økonomiaftalen at kommunerne også i to tusind og seksten modtager de ekstraordinære integrationstilskud på samlet tre hundrede og fem og tyve million kr penge som kommer ud over den generelle finansiering økonomiaftalen for to tusind og seksten blev på overførselsområdet dermed indgået på den præmis at der også i to tusind og seksten vil komme ekstraordinært mange flygtninge

få enderne til at mødes i to tusind og seksten ligesom det er op til staten at holde statens budget inden for året regeringen anerkender at det vil stille krav til både prioritering og effektivisering i kommunerne

hvilket spørgsmål der bliver stillet det kan jeg godt forstå ud fra sådan en finansministeriel regnemaskine det gør at tingene bliver betydelig mere effektive men det gør jo ikke at der kommer mere konkrete svar på de spørgsmål vi stiller nu prøver vi så igen der er mange der allerede nu

skabt usikkerhed omkring regeringens forudsætninger for så vidt angår antallet af asylansøgere

hvad det var der var vurderingen jeg tror også det kom frem at vurderingen

i udlændingestyrelsen men man havde ikke lyst til måske af politiske årsager

nu er det så kommet frem finansministeren siger at der kommer syttentusind

seksten mange taler om at det

præmissen er så ligesom den at økonomien for

lavet som finansministeren siger med det udgangspunkt at der kommer syttentusind hvem skal betale regningen

finder vi en fælles løsning på det og så er det ikke kommunerne

alene skal stå med effektivisering og andet som jo påvirker

må finansiere det her vi kan kun bruge deres penge én gang og det er derfor vi hele tiden appellerer til at vi anvender de penge bedst muligt og mest forsvarligt

integrationsindsatsen hvordan vi kan sikre

i i det konkrete herunder også i finanslovsaftalen så jeg vil egentlig bare bede ministeren om at bekræfte at ud over at man er presset på kommunernes

vil man også først kunne få en afklaring af hvor stor en del af omprioriteringsbidraget

når man laver en kommuneaftale og en finanslovsaftale og at det altså først er efter at de er indgået at ministeren vil kunne give en garanti for om

flere flygtninge

overgang fra asylfasen til de skal integreres

og jeg håber at vi i løbet af nogle uger vil kunne komme frem til et resultat der gør at kommunerne kan løse den her

så indledte herre benny engelbrecht med at sige at forudsætningerne ændrer sig for kommunerne ja forudsætningerne ændrer sig også for staten

hele tiden nye udfordringer og jeg vil gætte på at da herre benny engelbrecht i to tusind og femten sad i regering kunne han ikke forudse

der kom den store flygtningetilstrømning i efteråret så ja det er da rigtigt at forudsætningerne ændrer sig hele tiden

forventer vi femogtyvetusind asylansøgere i år i to tusind og sytten til nitten har vi teknisk fastsat antallet af asylansøgere til femtentusind årligt men det er jo selvfølgelig højst usikkert hvordan udviklingen bliver udlændinge integrations og boligministeriet laver hvert år et skøn for antallet af flygtninge der overgår til kommunerne i de følgende år for to tusind og seksten lyder skønnet på syttentusind skønnet for to tusind og sytten er ikke klar endnu og det er på baggrund af den store usikkerhed altså ikke muligt at sige hvor mange flygtninge kommunerne skal modtage frem mod

til daglig men for alle i folketinget

synes det er interessant at finansministeren altså for kort tid siden kunne konstateres ikke at være enig med herre kristian thulesen dahl i hvordan man skal håndtere omprioriteringsbidraget

det selvfølgelig også interessant at se hvordan man vil håndtere situationen når vi skal finde frem til løsninger på fordelingen af flygtninge og herunder også flygtningeudgifterne det må vi jo prøve at finde frem til i bred enighed i folketinget men det bliver en udfordring

forklare i forhold til omprioriteringsbidraget

det tror jeg at mange kommuner er meget optaget af er det sådan at omprioriteringsbidraget også er en øvelse i at omfordele mellem kommunerne altså det som man kan kalde en egentlig

at den offentlige sektor altså ikke er støbt i beton vi skal kunne flytte ressourcer fra en sektor til en anden og vi skal alle steder i den offentlige sektor sørge for at vi får mest muligt for skattekronerne derfor skal der effektiviseres derfor skal der omprioriteres

derfor skal der konkurrenceudsættes i den offentlige sektor for at vi kan få det bedste og det

så vi ikke skal betale for mange penge i skat det er jo det hele øvelsen går

er hvor mange af de

tilbage til kommunerne når regeringen har været

krone går til den borgernære velfærd eller

hiver en milliard kroner op af kassen

det bidrager kommunerne til

det er en helt nødvendig forudsætning i et moderne samfund hvor der hele tiden opstår problemer at vi kan have den fleksibilitet jeg deler ikke herre morten bødskovs og venstrefløjens

har fundet den rigtige ideelle tilstand

gode ideer man kan få i ly af nattens mulm og mørke

det er realistisk at kommunerne

omprioriteringsbidraget

gennemfører effektiviseringer vi kan også kalde det

nedskæringer besparelser

det nye med omprioriteringsbidraget er

det er ikke om det er støbt eller ikke er støbt i beton det aldrig været det nye er at finansministeren kommer og tager pengene op af kommunekassen og lægger dem på bordet

om jeg så må sige trukket revolveren og har sagt at hvis ikke der bliver leveret skatterabatter til velhaverne i danmark gennem en en lettelse på fem procent af topskatten

finansministeren garantere her i dag at de penge der skal tages op af kommunekassen og dermed jo kan gå fra ældrepleje og børnehaver og

indgå i det her

det her trusselsspil som man skal ind i med liberal alliance i efteråret hvor

at deres vælgergrupper i toppen af indkomstpyramiden skal have en ny

jo konstatere ligesom herre pelle dragsted at kommunerne også tidligere har angivet at de siden to tusind og syv gradvis har øget effektiviseringsarbejdet så der i mange kommuner er effektiviseret

selvfølgelig skal kommunerne gøre hvad de kan for at udnytte skatteydernes penge bedst muligt

bedst muligt det der er brug for med omprioriteringsbidraget er at vi ikke ser den offentlige sektor som støbt i beton men at vi imellem sektorerne kan flytte

flyder med mælk og honning ude i kommunerne tværtimod skåret rigtig skarpt ind på mange borgernære velfærdsområder og det er jo derfor

garantere at de her penge ikke skal bruges til skatterabatterne til overdanmark som som liberal alliance truer

af effektiviseringer og også masser af besparelser

i alle kommuner når finansministeren så kommer med sit

skal tage fra kommunerne og gives til staten så finansministeren så kan sidde

ikke lade sig gøre uden at forringe velfærden jeg mener det er fuldstændig oplagt og det giver ikke mening at sige at kommunerne kan effektivisere sig ud af det her hvis de skal gøre det oven i de effektiviseringer som

rune lund reflektere lidt over

i enhedslisten tager man så og giver til staten

staten som man giver til kommunerne

være sådan relativt tilbagelænet i forhold til danske ambitioner i forbindelse med med forhandlingerne med storbritannien det kan man så mene om hvad man vil men men det var nu engang det der var indstillingen nu er

blev fastholdt i den aftale der var på baggrund af spørgsmålet altså om vi vil arbejde for at få en undtagelse i lighed med storbritannien

det britiske ønske om at have en særlig tekst om storbritannien jeg

vurdering af hvad rækkevidden af en stadig snævrere union

er allerede i tilstrækkelig grad reguleret med eu gennem de protokoller vi har der siger at vi ikke deltager i en række elementer i eu samarbejdet

juridisk grundlag som det her om en stadig snævrere union lægger tværtimod er

klart præciseret også i aftalen fra februar måned at hvert land har fri ret til at vælge i hvilket omfang man ønsker at

og det er sådan at traktatmæssige ændringer kræver enstemmighed blandt samtlige lande derfor er det en garanti for at ingen lande bliver tvunget til at deltage mere

som har ligget helt tilbage fra romtraktaten om en stadig snævrere union også set i lyset af at det jo de facto er det vi har fået altså en stadig snævrere union og

mere og mere forpligtende samarbejde

med på den galej i forhold til for eksempel sådan noget som den sociale union som regeringen jo igen og igen har sagt at regeringen er modstander af

ikke er indstillet på at vi nu skal til at tænke en anden vej altså tænke i retning af et eu der tager sig af mindre og koncentrerer sig om færre opgaver

fortsat skal regne med at den traktatændring som måske kommer om tre fire fem år er en traktatændring der igen overfører mere

en del af den fælles kronik for vi står

at bekæmpe eus udvikling mod en social union

indeksere børnefamilieydelsen med videre

kæmper for retten til at få ændret forordning otte hundrede og tre og firs som definerer arbejdstageres

er

at kunne lave ikkediskriminerende vilkår sådan som vi stiller dem op

rettigheden til hvornår man kan modtage for eksempel dagpenge

har deres frie ret til at sige fra og danmark har gennem en række protokoller klart markeret hvor vi ikke deltager

yderligere traktatmæssigt tættere samarbejde vil kræve enstemmighed blandt alle otte og tyve medlemslande herunder danmark og derfor har vi i min optik og i

at vi ikke bliver trukket ind i en union vi ikke ønsker

kommende traktatændring

hvad er indholdet hvad er sigtet hvad er det vi sikrer at danske politikere kan træffe beslutninger om fra dansk side og der er det klart at jeg ønsker et slankere og mere effektivt europa

europa som beskæftiger sig mindre

indre marked på jobskabelse på vækst fremadrettet og det er det vi skal prioritere

skal ses i sammenhæng med en forventet indtægt på et stort tocifret millionbeløb fra salg af museumsbygningerne og grunden i hørsholm en del af udgifterne finansieres af den pulje regeringen har afsat til statens udflytninger og endelig finansierer ministeriet selv en del af udgifterne til bygningstilpasninger ved træk på den statslige låneramme samt ved brug af opsparede midler på ministerområdet den samlede økonomi ved udflytningen hænger derfor fint sammen især på lang sigt hvor der spares en direktørløn

der spares på huslejen til gengæld for den engangsudgift vi drøfter her vi får mere museum for pengene

ikke forklare hvorfor det giver rigtig god mening

flytte dansk jagt og skovbrugsmuseum men

rigtig mange penge per

løbe rundt eller give overskud eller hvad ministeren vil vil kalde det hvis vi siger

svarer det jo faktisk til syv års drift af jagt og skovbrugsmuseet fordi de

hvis nu man ikke solgte bygningerne

man faktisk i syv år kunne drive et

museum på

ligeglad med at der er tre gange så mange som får glæde af det hvis man flytter det

det det handler om er jo at vi får mere museum for pengene til glæde for tre gange så mange mennesker det er det den her sag

flere der får glæde af det

er udgangspunktet for flytningen at tolv årsværk flyttes fra hørsholm til auning i norddjurs kommune de tolv årsværk er i dag fordelt på tretten medarbejdere hele dansk jagt og skovbrugsmuseums driftsbevilling flytter med til det nye museum og lægges til bevillingen som øges til dansk landbrugsmuseum det er min opfattelse at det nye og større museum vil være bedre rustet til at gennemføre de to procentsbesparelser som de statslige kulturinstitutioner jo alle er underlagt

fuldstændig afvise fru pernille schnoors antydning af

jo ikke helt korrekt at det kun handler om om det er i min valgkreds der er i øvrigt også seks tusind fem hundrede på hele sjælland der har skrevet under på at de ikke ønsker at det skal flyttes når det så er sagt

har ministeren jo lige sagt at det koster noget og claus hjort frederiksen har tidligere sagt og jeg citerer det her er baseret på bedste mands bedste skøn derfor tror jeg at det gennemsnitligt vil ramme nogenlunde rigtigt jeg kunne godt tænke

det vil gennemsnitligt ramme nogenlunde rigtigt betyder hvad betyder det betyder det at der er en risiko for at det skøn som jagt og skovbrugsmuseet selv havde foretaget på

gøre det mere problematisk end det er til gengæld

kulturministeriet ikke noget motiv for at gøre det

vi skal jo senere stå til ansvar for det vi siger og opgiver

i forbindelse med med udflytning af statslige arbejdspladser hvor der står

den udflyttede institution der nødvendigvis kommer til at bære den samlede

den udflyttede institution der kommer til at bære

fremme den forskning som også finder sted i forbindelse med et sådant museum begge dele bliver i øvrigt styrket ved den her lejlighed

vi har så efter at have vurderet nationalmuseets udgifter til udstillingen om de hvide busser skønnet at udgiften til

indretningen af den nye udstilling kommer til at ligge omkring de ti million

og det tror jeg er et meget ædrueligt skøn der er jo visse ting der gøres billigere i jylland end i københavn

også kommer til at ske i det her tilfælde og så vil jeg da godt slutte med at takke for at spørgeren tog sin indledende lidt ufine antydning

besøgende som nu får glæde af jagt og skovbrugsmuseet og det sidste ville jeg ønske at fru pernille schnoor

i så mange der får glæde af museet efter flytningen er det fuldstændig ligegyldigt for socialdemokratiet for dem der er valgt

unge med erhvervet hjerneskade en meget stor del af denne gruppe vil ikke have glæde af et ungdomskort da de har helt særlige

er en kommunalt finansieret uddannelse og kommunerne har efter reglerne

at sørge for transport mellem skole og hjem

stu elever med særlige befordringsbehov det kan eksempelvis gøres ved at hente og bringe eleven eller ved at dække elevens udgifter til særlige hjælpemidler det kan også besluttes at eleven kører med offentlig transport sammen med en ledsager

transportform til unge med særlige befordringsbehov skal kommunen naturligvis vælge den mest hensigtsmæssige måde der tager hensyn til den enkelte unges individuelle begrænsninger elever på stu der ikke har et særligt befordringsbehov det vil sige elever der på egen hånd er i stand til at benytte offentlig transport har ret til at få befordringsgodtgørelse til rejse mellem skole og hjem hvis de bor mere end elleve

fra deres uddannelsessted godtgørelsen kan enten dække de faktiske udgifter til rejsen med offentlig transport eller gives som kilometerpenge hvis eleven vælger at benytte eget transportmiddel elever på andre ungdomsuddannelser skal betale tre hundrede og tre og halvtreds kroner om måneden i egenbetaling for deres ungdomskort

stu der bliver befordret eller modtager befordringsgodtgørelse har ingen egenbetaling jeg mener at man har valgt en løsning

stu der tager udgangspunkt i den enkeltes særlige situation og individuelle behov på den baggrund mener jeg at de eksisterende regler for stu elever er bedre og mere fordelagtige for den enkelte

som helt åbenlyst har størst fordel af at få den gratis transport til og fra uddannelsesstedet men der er også en stor gruppe af de

stu elever som rent faktisk går på vores produktionsskoler og mange steder prøver man

integrere dem og lade dem være en del af det normale

i stand til at tage en bus til og fra og et af formålene med ungdomskortet har jo været at sige at de unge mennesker

et fritidsliv et af delelementerne i stuen er jo at hjælpe de

fritidsliv og også meget gerne et arbejdsliv hvis man kan

gruppe

at udnytte det at have et ungdomskort så man kan komme ud og deltage aktivt i livet på lige fod med de kammerater man går

på produktionsskolen så burde vi jo lave en skelnen

kunne være et valg for forældrene

set lave en særligt tilrettelagt uddannelse og transport

og det ville for mig at se være være det optimale og leve op til hensigten med

vil være uhensigtsmæssigt at man på den måde som jeg hører spørgeren

sige det lægger op til at tilbyde to forskellige transportordninger til den samme uddannelse jeg mener faktisk at de regler der jo i dag administreres kommunalt giver stor fleksibilitet i forhold til den enkelte unges særlige behov og at og at en sådan fleksibilitet til netop den her gruppe af unge opnås gennem stuen

at der skal gives adgang til ungdomskort for den her gruppe af

det fungerede vældig godt og det gav de her unge en frihedsgrad til faktisk selv at transportere sig rundt

og deltage i mange ting

hjælpe de unge til at få et så godt liv som muligt og dermed også til at

kroner om måneden og så kan de komme rundt

derfor håber jeg at vi efterfølgende kan tage en yderligere diskussion om det her og forhåbentlig finde en løsning for

ikke havde de muligheder men jeg vil gerne understrege at

tale om transporten og det er det vi diskuterer her så mener jeg at det vil være uhensigtsmæssigt

mens andre der går på den samme uddannelse

jeg hører spørgeren gerne vil have vi skal

en politik hvor det ikke kun er den kollektive trafik der bliver tilgodeset men

da også benytte lejligheden til lige at sige at hvis socialdemokraterne fortryder at man har disponeret pengene sådan som man har de sidste tre en halv år jeg tænker både på

tre fjerdedele eller i hvert fald to tredjedele af investeringerne er gået til den kollektive trafik

og hans parti godt ved men i den her regering har vi jo den holdning at vi ønsker at få

dagsordenen igen når der igen bliver luft i økonomien vil vi igangsætte nye projekter og regeringen vil i den forbindelse som vi har skrevet klart i regeringsgrundlaget prioritere projekter som har et højt samfundsøkonomisk afkast og det er præcis projekter med en god samfundsøkonomi der som udgangspunkt begrænser trængslen

skulle være noget der sådan var kontraproduktivt i forhold til at bekæmpe trængslen der vil jeg bare minde om hvad dansk industri giver udtryk for vi skal jo opmærksom på at dansk industri

ugens kommentar fra michael svane der er branchedirektør i di transport som skriver

især i relation til de steder hvor der er stor eller kritisk trængsel derfor er den kollektive trafik

så dansk industri er jo netop optaget af det samme som vi har været fra socialdemokratisk side man er også nødt til at satse på kollektiv trafik og når ministeren bryster sig af at nu

så bliver der satset på trængselsbekæmpelse så har jeg da ærlig talt svært ved at få øje på det

med på at man har skrevet noget ind i sit i sit regeringsgrundlag der er nogle hensigtserklæringer men siden juni måned hvor den nye regering tog over må man jo bare konstatere at der ingenting er sket i forhold til investeringer der er ikke nye vejprojekter der er blevet til noget havnetunnelen har vi ikke hørt noget om andet end i regeringsgrundlaget

de ambitiøse investeringer

sparket til hjørne masser af initiativer der kunne have været med til at bekæmpe

politik ministeren mener regeringen har for at bekæmpe trængsel det kunne

giver skattelettelser så det bliver billigere at købe flere biler altså er det ikke det direkte omvendte af hvad der vil virke i forhold til at bekæmpe trængsel

men ikke investerer på samme måde i den resterende del altså vejtrafikken som udgør omkring firs procent af

have regnet længe på det før man kan se at her er der nogle problemer

og hans regering ikke i tide kom i tanker om jeg er glad for

at rådgive os i hvordan den tidligere regering ville have gjort

det er faktisk først her hvor jeg oplever at socialdemokratiet at kommet i opposition helt har glemt den udfordring

man gerne ville gøre det var nok fordi man alligevel havde den samme udfordring nemlig at

investere i transport og infrastruktur

at bruge en masse penge man ikke har og økonomien skal jo hænge sammen og det skal den også for statens vedkommende derfor vil

altid være den her regerings politik at vi altså vil have det her overblik inden vi begynder

at den investeringsudfordring kommer vi frem med her i foråret det kommer hverken før eller senere

at jeg bliver stillet de her spørgsmål men det er spørgerens ret og derfor er det også i orden men sagen er bare som jeg har svaret ved mange andre lejligheder den fremlæggelse af den investeringsudfordring og hvordan vi agter at håndtere den kommer her i foråret

man har kastet sig ud i at gøre det billigere at købe nye biler uden at have overblikket det står ministeren her i folketinget og indrømmer det er da alligevel

sagen er den at vi ved at dansk industri har regnet sig frem til at vi spilder hvad der svarer til femten milliard

på at holde i kø på vejene fordi der simpelt

det komme til at koste fem og tyve milliard kroner i spild så det er et gigantisk problem vi har dansk industri siger så

at lave nye vejanlæg og vi er nødt til at bruge flere penge på at lave kollektiv trafik for eksempel letbane i aalborg eller

af jernbanenettet eller nogle andre ting men regeringen gør ingen af de her ting togfonden dk der kunne elektrificere jernbanenettet er blevet sat på standby

sparket til hjørne havnetunnelen har vi ikke hørt noget om i lang tid udvidelsen af e45 har vi ikke hørt noget om problemerne på

fynske motorvej har vi ikke hørt noget om ingenting sker fordi den nye venstreregering siger at et overblik først imens har man altså uden at have overblikket gjort det billigere at købe biler

flere biler ude på de veje hvor vi i forvejen spilder femten milliard kroner om året på at holde i kø skulle ministeren ikke til at forklare det her har man helt uden at have overblikket kastet sig ud i at fylde flere biler

på vejene så vi kan holde endnu mere i kø

man får nogle midler og bagefter må vi så

ikke har haft overblikket fordi er fuldstændig gal i togfonden

må vide noget om olieprisen om den går op eller ned

ikke bryder sig om at jeg siger at man skal have et overblik

danske statsbaner siger er allermest nødvendigt nu

ikke kommer til at lide under materialemangel i fremtiden så der rent faktisk kan

en aflastning af vejene på jernbanen det er ministeren måske

midt i en tid hvor vi har trængsel på vejene og det har ministeren stadig væk ikke svaret på ministeren nægter at svare

der bliver endnu mere trængsel på vejene mener ministeren virkelig

skal gøre det billigere at købe nye biler så der bliver mere trængsel på vejene frem for

hvis det skulle være noget herre rasmus prehn og hans parti har fået noget bøvl med nu

statusmøde lejlighed til at drøfte den aktuelle investeringsudfordring og som det fremgår af

er niveauet for de offentlige investeringer væsentlig højere frem mod to tusind og tyve end der er råd til og regeringen vil derfor her i foråret fremlægge konkrete

tilpasninger på investeringsområdet som skal drøftes af partierne bag aftalen om finansloven for to tusind og seksten og i relevante forligskredse jeg har planer om at indkalde den grønne forligskreds til endnu et statusmøde

at have et samlet overblik over økonomien og de offentlige investeringer i de kommende år inden vi tager stilling til udmøntning af midler fra infrastrukturfonden og det tror jeg dybest set også er årsagen til at man heller ikke fik udmøntet pakken før jeg blev minister

behov for noget fornyet finansiering nu havde vi det her samråd tilbage

jeg skal bare lige være sikker på når ministeren siger

hvornår vil ministeren så indkalde partierne til konkrete forhandlinger om hvordan vi kommer videre i forhold til netop det

den enogtyvende marts to tusind og tretten om et lille øjeblik er det tre år siden og jeg har siddet som minister i otte måneder

hele skylden for at der intet er sket

og femten jeg kan

fra samme parti som spørgeren var i akkurat samme situation som jeg er i

af at man kommer i opposition og kan stille spørgsmålene

samme udfordringer det synes jeg til gengæld at vi skulle bruge tid på sammen for at finde ud af hvordan

at vi sikrer at der er den støtte i forhold til infrastrukturprojekter

på havnene som gør at de faktisk kan levere den vækst og de arbejdspladser som

ministeren igen hvornår er det at ministeren så vil indkalde til konkrete forhandlinger i forhold til

så gik jeg da ud fra at det var den vi først og fremmest skulle finde ud af at

jeg bliver helt forvirret siger ministeren det er også et kendt trick

plejer ministeren at slå ud med armene og sige skal vi ikke tage en kop kaffe skal vi ikke holde et møde skal

nu er det jeg er kommet til at tænke over at det godt nok er mange gange efterhånden

ikke rigtig bliver afholdt jeg skal høre

et eller andet i ministerens sekretariat eller noget andet der går galt

ministeren inviterer til mange flere møder

afholdt hvad er det der går galt siden de møder ministeren lover

udmønte det her og hvornår kommer vi til at arbejde videre med nye initiativer på havneområdet

ministeren var interesseret i men nu får ministeren

havnepakke iii implementeret

derfor undrede vi os også over at den tidligere regering ikke tog initiativ til dette tilbage i tusind og fjorten

da man havde muligheden nu er vi imidlertid havnet i en økonomisk situation hvor vi står over for en investeringsudfordring som desværre også påvirker muligheden for udmøntning af havnepakke

som jeg oplyste i mit tidligere svar vil regeringen derfor her i foråret fremlægge konkrete forslag til tilpasninger på investeringsområdet som skal drøftes af partierne bag aftalen om finansloven for to tusind og seksten og i relevante forligskredse men lad mig gerne sige det meget klart igen jeg synes altså først og fremmest vi skulle se at blive færdige med den ene havnepakke inden vi går i gang med en ny

man får de her investeringsudfordringer på plads det kræver at vi lægger det frem i foråret så må vi se om vi kan få hånd om det så vi kan komme i gang desværre er det ikke lykkedes som jeg

og femten nu må vi så prøve at se om vi kan få en mulighed for at få det gjort men det er ikke så nemt og jeg kunne næsten få på fornemmelsen at hvis der er nogle der har nemt ved at forstå det

jo selv sad med det og derfor selvfølgelig vidste

ministeren havde brug for noget økonomisk

for i år man må jo gå ud fra at regeringen der har haft en

billigere man har fundet penge til dem der i forvejen har mest

helt tilbage i to tusind og tretten

at regeringen skulle have den her mulighed for at kigge på økonomien

fundet alle mulige andre prioriteter men vi bliver

jeg bliver spurgt om i dag da svarede jeg regeringen har fra den tidligere regering overtaget en økonomi hvor de offentlige finanser er i mindre god stand end ventet før valget regeringen er derfor nødt til at have et samlet overblik over økonomien og de offentlige

regeringen fremlægger det her i foråret så

de danske havne ministeren var jo selv til havnedag i mandags hvor det og ministeren

at nu skulle vi i gang med det arbejde

undre ministeren at vi sådan set også presser på for at det så kan lade sig gøre så siger ministeren

selv med og jeg var rigtig rigtig ærgerlig over

komme ud at arbejde og jeg vedgår mig også det ansvar vi har fra socialdemokratisk

men venstre sagde stemmer i på os bliver det hele indfriet

helt konkret var et af projekterne tranholmvej

sikre en udvidelse af den vej så blandt andet siemens wind og andre firmaer nemmere kan komme til og fra vil ministeren arbejde ihærdigt for at vi får de her penge ud at arbejde i løbet af det her forår han

betjene den megen industri der er på østhavnen i aalborg hvis man får udvidet den her vej blandt andet

dem der sidder rundtomkring og lytter til

for det er sådan at det jo er den samme økonomiske udfordring den nye regering har som den gamle regering

her investeringsudfordringer for jeg tror da ikke på at den tidligere regering lod sådan en havnepakke iii ligge hvis den kunne

at udmønte den det kunne de bare ikke for de havde samme udfordringer og lad os da erkende det i stedet for at vi står og lader som om

man var utålmodig eller man skulle lægge bånd på sig selv

har fået fået kigget på de her investeringsudfordringer

hvor

der har jeg bare en arbejdsmetode der hedder at det taler jeg med mine ordførere om blandt andet

jeg kunne tænke mig jeg synes det er bedst at dem jeg skal have til at hjælpe mig med at få det igennem

den prioritering men vi kommer til at prioritere og

end i nitten ni og tredive selv om rejsetiden er vigtig

det er jo generelt rart at sidde i toget sammenlignet med at sidde i kø på motorvejen og mange har tydeligvis blik for disse fordele da de ekstra togafgange jo også er godt fyldte jeg forstår selvfølgelig godt at man gerne vil have endnu hurtigere rejsetider og i tilfældet med

tusind og atten tages en ny bane mellem københavn og ringsted i brug og det kommer også

og forbedringen af sydbanen i tilknytning til femern bælt forbindelsen med en ny storstrømsbro og dobbeltspor på falster vil også kunne reducere rejsetiden til og fra nykøbing falster

er jo ingen tvivl om at hvis man gerne vil have rejsetiden reduceret og man gerne vil have at flere borgere kan bruge

faktisk at det er et meget relevant spørgsmål

jeg håber da bare på at ministeren vil kunne anerkende at infrastruktur og dermed også kollektiv

er et af de vigtigste emner for landdistrikterne specielt når vi taler om bosættelse

også på at ministeren har en forståelse for at

har jeg nogle andre udfordringer der er langt større altså for eksempel vedrørende materiel hvor vi har store problemer

hvor vi ruller et signalprogram ud og vi ved at skinnerne skal på plads og jeg skal have femern bælt forbindelsen til at komme på plads fordi den laver affødte reaktioner på resten så jeg må bare sige at

af øerne som jeg i hvert fald har set udtale sig at det de har ventet på er det fulde landevejsprincip på de to hundrede og

så er det egentlig ikke det som øerne har ventet på altså det fulde landevejsprincip på to hundrede og en og firs million

lidt over to hundrede og firs million kroner når vi

i kronikken og i øvrigt i aftalen taler om at

vi er nået længere end vi først havde antaget at vi kunne så var det ud fra at vi kom med et et samlet vækstudspil med en

hundrede og halvtreds million kr og at vi ud af den havde et udspil der fra regeringens side ville betyde at vi kunne afse fem og firs million kroner til at få sænket taksterne så det var

vores udspil i forhold til de forhandlinger som jo

fra de blå partiers side har indgået den her samlede vækstaftale og der er

fem og halvfems million kr altså ti million

få nedsat passagertaksterne på

bare at hive offentlige midler op af

er en svær øvelse da vi trådte til som regering lavede vi jo det her store kasseeftersyn og nej der var ikke uanede midler snarere tværtimod derfor er det en svær øvelse at tilvejebringe de her midler

at sige

og de store frihedsgrader vi lægger op til i

til at få betydning for hvad prisen er for billetterne for passagererne som skal besøge vores småøer det betyder noget for væksten derude

at vi bare leverer endnu flere penge der er da mange ønsker om at levere en masse flere penge alle mulige steder pengene kommer et sted fra de kommer når glade borgere i det her land betaler skat og jeg er meget varsom med at sige at det kan der komme mere af

rent faktisk bliver aktive på arbejdsmarkedet og derfor bliver det jo en større økonomisk diskussion så derfor står jeg ikke i dag

lover at der overhovedet kommer mere end det her men at vi nu har fundet fem og halvfems million kroner

er ganske glimrende og at det lige præcis er øremærket

den her opgave er nok så vigtigt det

bag aftalen og håbe på at der vil være bred politisk opbakning til det her initiativ og så er det jo min ambition at vi får det her lovforslag vedtaget allerede i den her samling det vil betyde

fordi jeg sådan set generelt kigger på hvordan

vi kommer til at kunne levere meget mere på den her dagsorden bare for at være helt ærlig

er at de fem og halvfems million

aftalen omkring gods men hvis man nu kigger på hvad der egentlig bruges af statskroner på det her område ser

småting for eksempel bliver der ydet generelt tilskud til kommuner med mindre øer og til økommuner på sammenlagt lige knap to hundrede og fem og tredive million kroner derudover

har beboerne på de seks og tyve mindre øer også gennem den her økortordning

gratis persontransport med færgen hvilket er helt fornuftigt

er vigtigt man har helheden i forhold til hvor mange af fællesskabets kroner der egentlig bruges på det her område område ja

præcis det vi har foreslået vi har sagt det er den model vi skal have så når ministeren transportministeren fra ministerens sagt at det er den model vi skal have landevejsmodellen

det så stadig det som ministrene og regeringen som helhed

spændt på når man i efteråret skal begynde en ny runde af finanslovsforhandlinger hvor mange partier der så

det er jo løbende en diskussion vi er kommet et godt skridt videre vi har fundet fem og halvfems million kroner til at nedsætte færgetaksterne for passagererne i skuldersæsonen altså rundt om sommerferieperioden for netop at få forlænget turistsæsonen det synes jeg er et rigtig godt initiativ vi

set optaget af at få skabt vækst i hele danmark og derfor

er det for mig at se helt

når man er i regering og når jeg står her som minister med ansvar for det her område

helt nøgternt konstaterer at jeg

det skal være økonomisk ansvarligt det mener jeg

at transportomkostningerne og transportforholdene

skabe den vækst og beskæftigelse som

ministerens parti inden valget også inden valgkampen sådan set nikkede til det udspil der

yderligere ambitioner når vi

bede ministeren

været muligt at tilvejebringe vi har været i arbejdstøjet jeg har personligt været i arbejdstøjet fra dag et i forhold til at få løst den her sag den er løst nu ved at der er tilvejebragt fem og halvfems million

som jeg redegjorde for før over for

denne regerings og denne ministers udspil til hvordan man ville sænke taksterne på passagerbefordring

ligger forslaget så det er blevet forhøjet med ti million

kommer de otte og fyrre million kroner jo fra den vækstpakke der blev lavet under sr regeringen så man var

bare gerne vil have jer til at leve op til de løfter i kom med inden valget og

be eller afkræfte om om ministeren har tænkt sig at gå

jeg næsten vove at påstå ikke haft en mening om det før jeg blev social og indenrigsminister her i denne omgang

det der med at at der var indgået en politisk aftale det var der netop ikke der havde været nogle indledende drøftelser ved den daværende indenrigsminister der var ikke indgået nogen

til hver en tid uagtet partifarve jo agere økonomisk ansvarligt og ikke komme med ufinansierede forslag og derfor

gør det rigtige her og lige en præcisering

for indeværende år to tusind og seksten og dermed jo blot halvdelen af de fem og halvfems

første etape af af skuldersæsonen altså efterårssæsonen og deraf beløbet så det er blot halvdelen af

chefen kommer og siger at man kun skulle

lønligt håb om at få en eller anden rettesnor eller en eller anden

kan vi regne med at næste skridt kommer i den her række af skridt mod

at man havde nået fem og firs ved at komme med et politisk udspil det når man så en aftale om det bliver til fem og halvfems og det er derfor at jeg konstaterer at der

til det sidste jeg har ikke nogen aktuelle planer om at kunne skrue op for det her tilskud når jeg ser fremadrettet ser jeg en presset økonomi og derfor har jeg ikke nogen intentioner om at komme med yderligere tiltag

kunne sendes i den retning i forhold til

ændre på på takststrukturerne når vi taler om

passagerbefordringen der vil det

en række af de samme ærgerlige konklusioner som vi allerede blev bekendt med i efteråret og som man i skatteministeriet og i skat

til efterretning og tage så meget læring af som overhovedet muligt og derfor styrkede vi også allerede i efteråret kontrollen med og overvågningen af

for at etablere et entydigt ansvar for udbytteprocessen og styrket kontrollen med refusionsanmodningerne i skat for det andet har vi sørget for at styrke overvågningen af udbetalingerne i skat generelt

sikre at der reageres mod mistænkelige udsving i udbetalinger

vil skat fremadrettet analysere trends og risikobilleder i forhold til organiseret kriminalitet og svindel for at være på forkant

er der gennemført tiltag i skat der sikrer at der i fremtiden vil blive fulgt langt bedre

kritiske revisionsrapporter en del af kritikken går også på

det siger sig selv at alle i skatteministeriet

der har været der i den periode rigsrevisionen har undersøgt fra to tusind og ti til to tusind og femten naturligvis tager kritikken alvorligt og det er helt afgørende at alle gør hvad de kan for at sikre

det ikke kan gentage sig netop derfor

styrker vi også departementets overordnede tilsyn med skat gennem et nyt tilsynskontor ligesom vi indskærper advarselsprocedurerne de såkaldte early warnings altså tidlige advarsler på dansk

koncernens medarbejdere samtidig skærpes overvågningen af skatteindtægterne for at forbedre muligheden for at

vigtige skridt for at minimere risikoen for at man nogen

nedskæringerne er jo desværre fortsat under

regering hvor man også nedlagde massevis af stillinger i skat blandt andet i forbindelse med finansloven for to tusind og fjorten hvor der også blev nedlagt

at lære af fortiden for at se hvad vi kan gøre

være at at det ikke er særlig klogt

i skat det at skat er blevet sparet i stykker har endt med at koste danskerne rigtig

vil vores indstilling være ikke at kigge på hvilke embedsmænd der har gjort ditten og dutten og datten vores primære fokus i enhedslisten vil være at sige hvordan kan vi som lovgivende magt som folketing tilvejebringe de mest optimale rammer for skats arbejde fremadrettet det mener vi er den lovgivende magts arbejde i folketinget skal vi ikke være både lovgivende udøvende og dømmende magt

og pege fingre ad bestemte embedsmænd det har også den ulempe at nogle af de partier som har stået bag nedskæringerne i skat de sidste over ti år ligesom kan tørre ansvaret af på nogle embedsmænd når nedskæringerne i skat når besparelsen på skat og ødelæggelsen af skat jo hænger sammen med at der er taget politisk forkerte beslutninger af skiftende regeringer de sidste over ti år så hvilke tanker har skatteministeren i forhold til at gøre mere end bare at stoppe blødningen i skat som lidt er det skatteministeren gjorde

som der var brug for det er også derfor at vi har tilført flere ressourcer til skat i efteråret sammen med den kreds af partier der står bag ved skat ud af krisen og jeg tror at man vil være tvunget til at gøre noget lignende for

hvordan man bruger de midler der er til rådighed og der var jo kontrol af det her område i skat desværre var

er jo at budgettet for skat i to tusind og seksten faktisk er en lillebitte smule mindre end skats budget var i to tusind og femten det er for mig det er for enhedslisten et tydeligt tegn på at man

at rette op på de alvorlige og ødelæggende besparelser som skat er blevet mishandlet med

frem i tiden jo faktisk også skal spare millioner af kroner så hvad mener skatteministeren om at se på hvordan vi kan tilføre meget massive ressourcer til skat frem for at lade skat

man bruger de ressourcer det er én ting men selvfølgelig kommer vi også til at diskutere om der skal tilføres flere ressourcer til til skat det siger jeg åbent og ærligt som skatteminister

gøre at vi kunne løse nogle af de problemer hurtigere

rune lund og i øvrigt andre partier her i folketinget som deler det grundlæggende synspunkt at pengene jo skal findes et sted

og håbe på at vi kan finde en politisk opbakning til løsninger jeg håber da

lovgivningen og vi kommer også til at diskutere tilførsel af flere ressourcer men pengene skal så komme et sted fra

i finansloven og det rammefald der er i de følgende år

en teknisk fremskrivning og det forudsætter at der ingen politisk indblanding

med de problemer der er på skats område kommer til at være nogle politikere som blander sig på den ene

den vigtigste opgave fremadrettet at sikre at noget tilsvarende ikke kan ske igen og derfor tog jeg allerede i efteråret initiativ til at styrke udbytteområdet markant

redegjort for i mit tidligere svar skat opretter primo og seksten en antisvindelenhed enheden skal analysere

med internationalt organiseret kriminalitet og moms

den her nye antisvindelsenhed vil altså bidrage til at

kontrollen med svindel

opfølgning er der også oprettet en ny styrings og analyseafdeling i skat afdelingen

består blandt andet af en nyoprettet enhed for revision og opfølgning som vil sikre at der følges op på særlig kritiske revisionsrapporter

derudover har jeg altså igangsat en række tiltag der skal styrke departementets overordnede

styrke risikostyringen både i skat og i skatteministeriets

i to tusind og fem ti år efter i to tusind og femten var der omkring

en besparelse en nedskæring på fem

til en start annullere alle planlagte besparelser i skat vi mener simpelt hen ikke at det er

fornuftigt at gøre andet skatteministeren siger så at der skal være råd til at ansætte flere folk men vi kan jo se og de faglige organisationer har blandt andet også været på banen

hvis man ansætter en skattemedarbejder vil den skattemedarbejder tjene sin egen løn ind op til fem og tredive gange

vil den medarbejder tjene sin løn ind op til fem gange

jo ikke bare ansætte folk i skat fordi det er nødvendigt

genoprette borgernes tillid til skat vi skal også ansætte flere folk i skat fordi det simpelt hen giver mening rent

at ansætte flere mennesker i skat så alle planlagte besparelser bør annulleres

er noget som skatteministeren vil arbejde for selv om skatteministeren

vi forestiller os primært at det er folk der bliver sat til at lave den direkte skattekontrol

folk der går ud og laver decideret skatteopkrævningsarbejde hvordan har skatteministeren det med

er fagligt fornuftigt at at man giver skat de ressourcer der er brug for der er en række områder der er nødlidende og derfor kommer vi til for eksempel på toldområdet hvor der skal laves nyt it system at tilføre flere penge og det arbejder jeg for så ja jeg arbejder for at skat skal have de rigtige rammer

og jeg arbejder også for at vi kommer til at tilføre flere midler til skat og det tror jeg på i de kommende år

pengene skal komme et sted fra og der skal i øvrigt være halvfems mandater i folketinget som vil

brug for mere politisk hjælp

relevant at diskutere ikke bare hvordan vi annullerer tidligere besparelser og hvordan vi ansætter flere folk men også hvordan vi kigger på nye arbejdsopgaver

nu nævner ministeren selv toldkodekset l ni og halvfems som bliver behandlet her hvor der vil være administrative meromkostninger på mellem en og en milliard

skal det så også betales af skat eller skal en del af denne udgift også betales af skat for så har vi da ikke

krone og lige i øjeblikket kan jeg ikke se at det er det der er skatteministerens plan

når vi ser udflytning af de statslige arbejdspladser hvor der

statslige institutioners side som skal udflyttes

man da ikke lært noget af de besparelser der er sket hos skat

som skatteminister at gøre hvad jeg kan med de ressourcer der er til rådighed

ret stort trecifret millionbeløb her i efteråret med de partier der står bagved skat ud af krisen og jeg vil også som udgangspunkt drøfte med dem fordi de har sagt at de gerne vil til at genrejse skat

kan løse nogle af de fremadrettede problemer

er jo en diskussion mellem enhedslisten

det må man jo så se på jeg håber at vi i fællesskab kan

sikret at det rigsrevisionen kritiserede i deres revisionsrapport

i svaret fra september som der bliver spurgt ind til kunne man dog med fordel have været mere præcis

godt sige med det samme og det vil jeg godt beklage her i folketingsalen over for for folketinget og over folketingets skatteudvalg jeg blev tilbage i oktober og femten bedt om at redegøre for den såkaldte bankordning i svarene er der givet den ønskede redegørelse

og grundlaget for ordningens indgåelse herudover oplyses det supplerende at skat den to tusind og femten havde opsagt

og otte med bankerne og det er selvfølgelig relevant når folketinget spørger til bankordningen i svaret oplyses det at aftalerne

opsagt blandt andet fordi skat har vurderet at der i aftalerne ikke var sikret tilstrækkelig dokumentation for at der bestod det der

hedder et repræsentationsforhold mellem den enkelte udbyttemodtager og bankerne skat har gennemgået

alle aftaler er herefter opsagt skats overordnede vurdering i september to tusind og femten var som det fremgår af rigsrevisionens rapport at bankordningen ikke kunne anses for at udgøre en fornøden retlig ramme for refusionen af udbytteskat spørgsmålet om repræsentationsforholdet var et af flere forhold der gjorde at skat kom til

betydning var at bankerne ifølge aftalerne hæftede for uretmæssig refusion af udbytteskat dette kunne betyde at skat reelt havde delegeret sine kontrolbeføjelser til bankerne det fremgår klart af svaret at

blev opsagt fordi den var problematisk men det kunne og burde have fremstået klarere

udtryk for at bankordningen ikke kunne anses for at udgøre en fornøden retlig ramme for refusion af udbytteskat og det har jeg også pointeret over for

mit embedsværk som jeg nævnte indledningsvis er det helt afgørende for

at oplysningsniveauet til folketinget og skatteudvalget er højt

at mit oplysningsniveau i denne sag har været på samme niveau som skatteudvalgets jeg vidste at bankordningen var opsagt fordi den var problematisk men at dette var udtryk for at ordningen

toogtyvende september

at ordningen var ulovlig da han

blev omtalt men så

er ministre jo ansvarlige for at give fyldestgørende oplysninger

i en sag der er så omfattende og så alvorlig og som vi jo

man havde uddybet hvad blandt andet i øvrigt dækkede over men fru lisbeth

om man har tillid til den opgave der bliver løst jeg prøver at gøre mit til at folketinget kan stor grad af tillid til mig og derfor

bare sige til fru lisbeth bech poulsens spørgsmål at det der bliver spurgt ind til jo ikke er hjemmelsgrundlaget

skat at det ikke er et tilstrækkelig godt svar der blev givet dengang og

en lektie til os alle sammen om at

behandler folketinget jo bedre behandler folketinget også ministeren

kan stoppe de her omfattende svindler fordi det er skatteydernes penge og den fælles kasse der kommer til at mangle dem så

bare en opfordring til at vi i fællesskab prøver

så vi blandt andet for nylig hvor der var en ulykke i fredericia så man kan egentlig grundlæggende sige at for

at man ikke har gennemført besparelser

hvis det er ligegyldigt om man har en aftale hvorfor indgår vi så aftaler

vi har tænker jeg jeg spurgte i januar hvornår

af fremtidens beredskab fortsætter i løbet af de kommende måneder

en hundrede og fem og tyve million kroner inden for beredskabets område

at centre ude i landet det

hvis man spurgte beredskabet

centrene ville de nok gerne være med til at

i gang med at bruge på at finde alternative måder

vi ikke skal lukke centre rundt i landet

folketingets partier til drøftelser om hvordan man kan løse den her udfordring inden for ganske

hændelser ligesom det skal kunne håndtere når vi har store storme

i særtilfælde og også når vi har haft det her modbydelige terrorangreb som ministeren selv sagde

en voldsom brand i fredericia kan ministeren forstå hvis det er sådan at danmark måske godt kan føle sig en lille smule utryg ved at man ikke har en aftale

at man ikke har gennemført besparelsen endnu eller om man skulle prøve at finde en alternativ finansiering

at danskerne også mener

er en fordel at vi har beredskabscentre over hele landet så afstanden til at kunne rykke ud og hjælpe blandt andet de kommunale beredskaber

at mindske de konsekvenser der

besparelsesforslag på en hundrede og fem og tyve million kroner og jeg håber sådan set også

de kommende drøftelser

dermed også at mindske konsekvenserne

det er sådan at hvis ministeren ikke anerkender at

gør den almindelige danske utryg hvordan tænker du så at folk som er ansat i det statslige beredskab må

kan ministeren se se at det måske er noget utrygt for de her mennesker som er ansat i det statslige beredskab

overbevist om at samtlige medarbejdere i beredskabsstyrelsen og i øvrigt danskerne vil sige

være store konsekvenserne vil helt konkret være og det var jo det jeg fik indblik i da jeg blev minister at man vil være nødt til at lukke centre rundt

i øvrigt flygtninge og andre problemstillinger jo taler for at vi skal have et statsligt beredskab der kan gå ind og hjælpe

de kommunale beredskaber politiet og andre

som vi står i jeg tror det efterhånden for langt de fleste i det her land

langt de fleste i hele europa står klart at

har mulighed for at tage imod alle de mennesker der på ulykkelig vis er på flugt fra forskellige former for kriser og krige og forfærdeligheder rundtomkring i den her verden vi kan se hvordan nærområderne er dybt presset

bliver ved med at komme flygtninge til både lejre og ind i landet

nærområderne er presset på økonomien og europa leverer i det hele taget måske heller ikke nok til at støtte nærområderne og vi kan også se hvordan europas ydre grænse er dybt presset

vi har inden for den seneste uges tid set hvordan

op i grækenland vi kan ikke trylle flygtningekrisen væk og der er behov for handling derfor bakker vi

også op om den eu aftale der er indgået om en flygtningefacilitet for tyrkiet

hjælpe tyrkiet med de udgifter der er til de mange flygtninge som ankommer til landet og som jo til syvende og sidst jo også handler om at sørge for at give dem

form for midlertidigt ophold inden rejsen måtte gå videre til europa på den baggrund står jeg også her på

vegne og giver samtykke til at regeringen på danmarks vegne kan undertegne betalingserklæringen for et dansk bidrag på to hundrede og seks og firs million kroner

giver samtykke til samme

kan delagtiggøre os andre i socialdemokratiets overvejelser om det ene spørgsmål er spørgsmålet

komme fra altså hvem er det der skal betale en ting er eu det er tre milliard euro en anden ting er danmark

og otte og tres million kroner de skal tages et sted fra hvor skal pengene komme fra det andet spørgsmål er om man er tryg ved at pengene

får om hvordan flygtninge bliver banket af tyrkiske betjente ved grænsen er det det som

pengene skal gå til eller hvordan sikrer man at pengene går til formålet

vi synes der i det hele taget er grund til at følge den her situation meget meget nøje det

også derfor der i aftalen jo er stillet en række betingelser om også løbende at følge op

sikre at pengene går til det som det er aftalt de skal gå til

og for det andet er vores udgangspunkt jo at de

de generelle principper for overholdelse af menneskerettigheder som

vi har i hele eu systemet

et af de lande der også har taget imod rigtig rigtig mange flygtninge fra både syrien irak og afghanistan og en række andre lande

på den ene side sige at vi samlet set fra europas side ikke vil lukke flygtninge ind i europa

bidrage til på grænsen

europa at afhjælpe de omkostninger der nu engang er til det første spørgsmål hvor pengene skal komme fra vil jeg sige

finansministeren samme spørgsmål men har den antagelse at pengene bliver taget fra de midler der nu engang er til rådighed til at afhjælpe

tyrkiet hvor de så får tæsk af grænsebetjente og måske

en dansk journalist der er blevet banket af tyrkiske grænsebetjente er jo ikke noget der tilhører fortiden det er jo noget der foregår nu samtidig med at vi står her og bevilger pengene

til de teltlejre der er i jordan libanon eller

for internt fordrevne i syrien det er også en af årsagerne til at vi netop har meldt ud og foreslået

udgangspunkt i den diskussion ja vi skal følge den her situation meget meget nøje men jeg kunne også omvendt spørge om nu

mulighed for at svare hvad alternativet til ikke at afhjælpe

forestilling at det her vil have en effekt at det rent faktisk vil betyde at færre asylansøgere vil komme til europa

på de første måneder af af året

kommet ethundrede og enogtredivetusindsekshundrede og syvogtredive personer til europa hvis vi fremskriver det og endda ikke forholder os til at

der får herre peter hummelgaard thomsen til at tro

position og jeg kan også læse i berlingske at dansk

bakke op om at vi bevilger

det ønsker man bestemt ikke at vi skal gøre

skal hjælpe i nærområderne når vi diskuterer hvor meget mere vi skal hjælpe i nærområderne

man ikke være med til det når vi så diskuterer at

så er nødt til at gøre noget ved vores ydre grænser som det

tyrkiet også en række andre lande for den

det er ligesom vores udgangspunkt men jeg kan ikke garantere ordføreren fra dansk folkeparti at tyrkiet handler i overensstemmelse med aftalen

at flygtningekrisen forsvinder hvis vi gør det her men det er jo et blandt

der skal hjælp i nærområderne libanon og jordan er ved at segne

skrøbelige samfund og så skal vi

men det er også reelt nok at sige at når vi vil have nærområderne til at hjælpe

hjælpen til flygtninge i nærområderne også i tyrkiet men tyrkiet har jo vægret sig ved at fn går ind så derfor vil jeg gerne spørge endnu en gang er det ikke vigtigt at vi også stiller nogle moralske krav til de lande vi arbejder samtidig med at vi står midt i

nogen udsigt til at det ske inden for den nærmeste fremtid selv hvis det rent faktisk lykkes hvilket jeg desværre ikke tror det gør

en lang række meget meget anspændte situationer andre steder

har libyen man har en anspændt konflikt mellem saudi arabien

fører stedfortræderkrig i yemen

man har det rimelig skidt hvis det er man flygter fra yemen til somalia der er stadig væk borgerkrigslignende tilstande i irak der er stadig væk folk der er på flugt fra taleban i afghanistan min pointe er bare at selv hvis det lykkes med de fredsforhandlinger der er i gang om syrien betyder det ikke nødvendigvis at flygtningestrømmen

synes jeg fra folketingets side en forpligtelse til at være ærlige over for hinanden om

stille nogle krav til tyrkiet

tyrkiske regering om at tilbageholde potentielle asylansøgere i tyrkiet der kommer til at virke tyrkiet hævder at have to millioner syriske flygtninge i landet dybest set aner vi ikke om det tal er rigtigt hvad vi derimod ved er at tyrkiet intet har gjort for at tilbageholde de pågældende på tyrkisk territorium men at asylansøgere med eller uden bestikkelse af den tyrkiske kystvagt har sat ud i både fra den tyrkiske kyst med europa som mål i det aktuelle

beder finansministeren om at danmark forpligter sig til at udbetale to hundrede og seks og firs million kroner

det er danmarks bidrag ud af en samlet økonomisk støtte fra eu til tyrkerne på tre milliard euro det er imidlertid det mindste problem langt mere problematisk er det at man med den aftale som er indgået med tyrkiet forpligter sig til at åbne nye kapitler i optagelsesforhandlingerne med tyrkiet og stiller tyrkerne i udsigt at de kan blive fritaget for visumpligt til eu præsident erdogan har ganske enkelt brugt migrationskrisen til at afpresse eu for politiske indrømmelser i en situation hvor den nuværende tyrkiske regering gradvis strammer skruen om politiske dissidenter anholder journalister skrider ind over for lovlige demonstrationer forfølger kurdere fastholder besættelsen af halvdelen af et andet eu land nemlig cypern og tilsyneladende endog spiller på to heste i forhold til terrororganisationen islamisk stat det er totalt uacceptabelt at eu belønner et land

hundrede og firs kilometer per time bevæger sig væk fra demokrati frihed og folkestyre med at åbne nye kapitler i optagelsesforhandlingerne endda uden at have nogen som helst form for sikkerhed for at tyrkiet også leverer det de bliver bedt om præsident erdogan har i forhandlingerne med eu opført sig som befandt han sig i en orientalsk basar ifølge presseomtalte meddelte den tyrkiske præsident under forhandlingerne med kommissionsformand juncker og donald tusk at fik han ikke pengene ville erdogan sørge for at sende asylansøgere til grækenland og bulgarien i busser eller lade dem drukne langs den tyrkiske kystlinje såfremt denne udlægning er sand hvad meget tyder på er det jo blot endnu et bevis på at den tyrkiske præsident for det første er fuldstændig ligeglad med menneskeliv og for det andet bruger asylansøgere i et ulækkert politisk spil

afpresse eu for pekuniære indrømmelser og for at komme nærmere medlemskab af eu jeg må for mit vedkommende sige at det forekommer fuldstændig horribelt at eu under indtryk af en sådan bølleadfærd belønner erdogan med åbning af nye kapitler og visumliberalisering hvordan i alverden kan man forestille sig at optage et land i eu hvis leder fører sig frem på den måde

har vi ingen tillid til at denne aftale vil stoppe tilstrømningen af asylansøgere til europa hvordan i alverden skal vi dog i øvrigt måle om den har nogen effekt ingen forestiller sig vel at der efter indgåelse af denne aftale pludselig ikke vil komme et eneste flygtningefartøj til græsk farvand hvordan har man tænkt sig at kontrollere at pengene bruges til flygtningenes humanitære behov der er i vores øjne intet absolut intet der indikerer at vi kan stole på den tyrkiske regering eu og derved også den danske regering er blevet taget ved næsen af den tyrkiske præsident der ganske enkelt driver eus toppolitikere rundt i manegen når nu det her ikke virker

til europa det er ikke for at komme i sikkerhed fra krig og forfølgelse

at man ønsker en bedre tilværelse man ønsker en ny tilværelse i et nyt land

er altså ikke længere tale om flygtninge men personer der ønsker at emigrere til europa indtil videre har vi i danmark og europa ikke sondret mellem flygtninge og emigranter er man kommet til europa som flygtning er man de facto blevet behandlet som emigrant emigrant det må høre

det bidrager vi gerne til i dansk folkeparti men med det aktuelle beslutningsforslag er der ikke tale om et forslag om hjælp i nærområderne der er tale om at eu forsøger at bestikke tyrkiet til at gøre det som landet internationalt allerede er forpligtet til og intet tyder på at det vil hjælpe det mindste af samme årsag

gerne vil hjælpe i nærområderne

absolut intet der tyder på at præsident erdogan har tænkt sig at levere noget som helst så vidt jeg har forstået det har præsident erdogan endog ment at han ikke har forpligtet sig til noget som helst i forhold til eu

jo ikke er penge der falder ned i lommen på præsident erdogan det er jo penge som

kommer til at betyde en pind i forhold til spørgsmålet om hvor mange flygtninge eller

der stikker ud i bådene her i indeværende år og det er efter min bedste overbevisning ikke et argument

sikkerhed så var de ikke længere i risiko for at blive forfulgt og derfor kunne vi roligt lukke af for flygtninge fra tyrkiet

falde tilbage til sin anden og

en meget alvorlig undertrykkelse i tyrkiet

gode grunde til at flygte fra tyrkiet og søge asyl i andre lande for at undgå

en chefredaktør for en kurdisk avis så sent som her i

blive fængslet eller chikaneret på anden

kigger på sådan syrere generelt der kommer

syrien og i virkeligheden ikke har nogen politisk dagsorden

i den forstand nogen risiko for forfølgelse så det er

det angår en meget begrænset gruppe kan være en udfordring

er jo så ikke helt

i bevægelse fra flygtningelejrene i tyrkiet i libanon og jordan hen over foråret og sommeren to tusind og femten på det tidspunkt hvor madrationerne og

der ikke har været nok hjælp i nærområderne fordi staterne ganske enkelt ikke kan håndtere den udfordring længere det gælder også for tyrkiet også

nogen mening ikke at ville støtte tyrkiet hvis man ønsker at kan komme flygtninge til europa burde man ikke hjælpe

leverer vi nogle penge til jer og så forventer vi til gengæld

modsat herre peter hummelgaard thomsen må jeg bare sige at jeg ganske enkelt ikke

jeg er slemt bange for at når vi skriver første januar i to tusind og sytten så er det

vi laver en aftale med tyrkiet eller om vi laver smykkelov og alle mulige andre ting til det er problemet jo så stort og så komplekst og hele kontinentet render lige nu rundt og søger med lys og lygte efter det gode svar det er bare det undrer mig

forsøge det redskab der hedder at give nogle penge til et af de nærområder der

det gælder både tyrkiet det gælder libanon og det gælder jordan er i gang med langsomt

hvilke lande er det så man har tillid til det har herre kenneth kristensen berth ikke kunnet svare på det andet argument er at

det kan da godt være at det vil have en mindre effekt i to tusind og seksten end i de kommende år

hvordan tilstrømningen til danmark er og så længe det ærede tings medlemmer ikke

vil tilstrømningen fortsætte uanset hvilke fiksfakserier man

så spørger ordføreren om jeg kan nævne nogle lande

have tillid til at vi kunne indgå en sådan aftale med

i forhold til at jeg har seksten sekunder tilbage at nævne de lande men jeg vil sige

et historisk stort antal flygtninge

og migranter strømmer i disse dage ind i europa og vi er derfor nødt til at handle

nødt til at handle nu og vi er nødt til at forsøge at få dæmmet op for tilstrømningen

ikke nogen let opgave det er en udfordring

som vi må løse ved at arbejde ad mange forskellige spor og

den aftale som eu i oktober blev enig med tyrkiet om aftalen er en fælles handlingsplan om håndteringen af flygtningesituationen og den indeholder en række konkrete tiltag som er i gang med at blive udmøntet og udrullet hovedfokus i aftalen retter sig mod dels humanitær bistand

dels en styrket indsats for at bekæmpe illegal indvandring og menneskesmugling

aftalen omfatter et løfte fra eu til tyrkiet på i alt tre milliard

del af det udgør to hundrede

det skal blandt andet bruges til at understøtte tyrkiet i at yde humanitær bistand til de mange tusinde flygtninge som lige nu opholder sig i tyrkiet og samtidig skal det forhindre ulovlig migration til europa den aftale er danmark en del af og danmark yder derfor naturligvis også sit bidrag hertil

derfor støtter venstre beslutningsforslaget om flygtningefaciliteter til

at vi bidrager med støtte i nærområderne for her ved vi at pengene rækker længere og gør mere gavn vi plejer at sige

at vi kan hjælpe ti til femten gange så mange for de samme penge ved

det er dog meget vigtigt i denne sammenhæng at vi fra eus side holder et vågent øje med at

tyrkiet også lever op til forpligtelserne i aftalen tyrkiet har leveret tiltag men der er behov for at der iværksættes yderligere tiltag fra aftalen med eu for at vi sikrer færre ulovlige migranter med kurs mod

i løsningen af den store udfordring som lige nu sætter europa på en hård prøve og jeg er glad for og stolt af at vi i dag kan sætte handling bag ordene om at vi hjælper bedst

herinde er modstandere af beslutningsforslaget og så har vi måske fundet en meget god balance

at det bedste er det godes værste fjende i den grad bliver

enhedslisten peger på nogle reelle problemstillinger der er med overholdelsen af menneskerettighederne i tyrkiet men som der også er blevet spurgt til hvad er alternativet og dansk folkeparti er blevet spurgt flere gange om hvilke lande det så er man kan indgå aftaler med i nærområderne når

tyrkiet og vi har ikke fået noget svar selv om ordføreren bedyrede at han

men der findes faktisk allerede i dag en bilateral aftale mellem grækenland og tyrkiet der forpligter tyrkiet til at hjemtage flygtninge der kommer til grækenland

det er asylsøgere som grækenland har haft held til at sende tilbage til tyrkiet

hvad i alverden er det

ordføreren til at tro at den her aftale

vil blive overholdt altså som jeg også sagde i min ordførertale skal vi jo overvåge det vi skal være efter

jeg med på men vi indgår selvfølgelig ikke en aftale om så stort et beløb hvis ikke vi har en tro på at tyrkiet

overholde vilkårene i den aftale men jeg erkender da at der ikke kan udstedes nogen garantier

har vi at gøre med med andre lande hvor vi jo altså ikke har nogen umiddelbare

aftalen overholdes men et af de krav er jo menneskerettighederne

derfor vil jeg bare spørge ordføreren

at der allerede inden aftalen er indgået og for alvor er trådt i kraft

vi har bevilget pengene i danmark der er jo allerede sendt nogen af sted

er man villig til at se igennem fingre

hvad er så alternativet til det og så må jeg også bare gøre opmærksom på den virkelighed der er

i tyrkiet så der er ikke så mange andre vi kan lave aftaler med end tyrkiet hvis vi gerne vil have at den flygtningestrøm ikke bevæger sig fra tyrkiet

kyssede libyens diktator muammar gaddafi

var gjort til dørvagt for eu hans opgave var at forhindre at flygtninge og

fik mulighed for at nå eus kyster

blev han modtaget i bruxelles med kys og kram efter gaddafis skæbne skulle man måske tro at der kunne være enighed om at

noget lignende skulle vi ligesom ikke forsøge igen noget lignende skulle aldrig nogen sinde gentage sig men sådan skulle det altså ikke være udgangspunktet for den debat vi har i dag er jo eu ledernes beslutning om at forære præsident erdogan over

tyve milliard kroner for at forhindre forfulgte mennesker i at flygte fra eller videre fra tyrkiet til europa

at dem skal de danske skatteydere så bidrage med to hundrede og otte og tres million kroner

ikke skal opstå nogen misforståelser erdogan er ikke nogen

forskel på de to personer der

de repræsenterer men det er hævet over enhver tvivl at erdogan har islamiseret tyrkiet og aktivt

at trække tyrkiet i en udemokratisk og undertrykkende retning

vi så sagen forleden med avisredaktørerne der blev løsladt af højesteret efter at have siddet tre og halvfems dage

jo tydeligt at han ikke havde tænkt sig at affinde sig med hvad højesteret besluttede der de skal også snart for retten igen

aktas redaktøren blev myrdet her forleden

myrdet vi har set hvordan erdogan har blokeret for fredsforhandlingerne med pkk med det resultat at vi nu er i en situation hvor en reel borgerkrig i tyrkiet truer og vi har set hvordan erdogan og det tyrkiske regime har støttet islamisk stat

dokumenterede hvordan tyrkisk militær sendte forsyninger ind til islamisk stat

og de leverer ham til islamisk stat hvor han kan fortsætte sine forbrydelser

på flygtninge som vi har

at give nøglerne til europas port

på den måde han nu gør

fra enhedslistens side har vi ingen problemer

være med til at bevilge penge til flygtninge i

at bevilge penge til flygtningehjælp i tyrkiet

eller nationale hvis de findes som er fuldstændig uafhængige af erdogans indblanding

bare op til mere afpresning

går eu lederne altid ud og siger at

man fik en ordentlig aftale enhedslisten støttede ikke

politisk at forfordele ganske bestemte strømninger i det tyrkiske samfund som støttede præsident

men det bliver ikke på en måde så man kan sige at det er på en ordentlig måde

hvor man støtter erdogan hvor der er et flertal for

der støtter andre stemmer anderledes

bare nødt til at sige vi har ikke den tillid

det tyrkiske regime som

og hvis vi ser på hvad eu rent faktisk har gjort

at de penge vil komme flygtningene til gode

herre ole birk olesen har ordførertale om lidt og så kan herre ole birk olesen jo indtil da fundere over hvor mange gange eu

opsagt en aftale

at de ikke har så stor en lyst og tilskyndelse til at søge videre ud i verden op i europa

fem og firs million kroner i to tusind og seksten en hundrede og seks og tyve million to tusind og sytten tre og tres million

tusind og atten og tolv million kroner i to tusind og nitten

den politik ligger i fin forlængelse af det som liberal alliance mener der skal gøres vi mener ikke at det er en lykke modsat enhedslisten at alle der føler sig forfulgt i verden eller som har lyst til en bedre tilværelse og i den proces mener at det er godt at sige de er forfulgt skal komme til danmark vi mener det er bedre at hjælpe reelt forfulgte mennesker i nærområderne til de lande som de flygter fra og derfor

i forlængelse af vores politik at gøre det her vi kan ikke garantere at det her virker det kan vi da ikke

også rigtigt at tyrkiet ikke altid er en pålidelig samarbejdspartner

forsøgsordninger forskellige steder i danmark og det her bør også betragtes som en forsøgsordning vi står over for en situation en ret alvorlig situation hvor store dele af verdens befolkning

og vi skal prøve at ud af hvordan vi løser den problemstilling fordi vi ikke mener det er lykken for danmark at de alle sammen kommer hertil

vi nu i gang med at bevilge nogle penge til at gøre forholdene for flygtninge i nærområderne specifikt i tyrkiet bedre

og hvis forsøget mislykkes må vi jo lade være med at gøre det en anden gang

og ikke ville gøre noget som jo er enhedslistens kendetegn i den her debat og åbenbart også dansk

kendetegn nu er ikke holdbart

ikke holdbart bare at læne sig tilbage og se til mens flygtningestrømmene vælter ind i europa med de risici det indebærer for både europa og danmark

tyrkiet på det her x antal milliarder kroner

og for det andet om der så

er nogen grund til at bruge de her penge hvis vi alligevel

udvidet nærområdeindsats så det hænger sådan set fint sammen

noget beslutningsforslag endnu jeg ved ikke om der er et på vej

det er sådan med beslutningsforslag at nogle gange

man dem vel vidende at de ikke bliver vedtaget fordi man gerne

nogle gange ved man at de ikke bliver vedtaget

at der her i folketingssalen formentlig kun er os og muligvis dansk

som vil stemme for forslaget om at suspendere

det er det der er virkeligheden hvorfor så skønmale det ved at sige at vi bevilger flere penge det passer jo ikke det er notorisk usandt

gerne spørge hvis vi skal løse det her problem hvorfor går liberal alliance og regeringen så ikke ind og finder nogle nye penge

stiller et politisk krav og siger at fn eller andre troværdige skal overtage håndteringen af de her store problemer så vi har tryghed og garanti for at der ikke sker svindel med pengene eller

at der er mindre til udviklingsbistand og for liberal alliances vedkommende kan jeg oplyse at det er fordi vi tvivler på at den udviklingsbistand som er givet i det omfang

bakket op i af mange

som siger at udviklingsbistand meget sjældent

fører til udvikling men ofte fører til det modsatte nemlig at man

lokale regimer for at skulle gøre en indsats for at løse de problemer der er fordi verdenssamfundet tager over og de lokale regimer kan så i stedet bruge deres penge på uproduktive ting som for

det vil sige at kommende regeringer får større problemer fordi man ikke forebygger via udviklingsbistanden det er noget gedigent sludder at sige at det ikke hjælper at give udviklingsbistand tværtimod

at det hjælper at give udviklingsbistand men det hjælper heller ikke at svare udenom i det her tilfælde jeg spørger hvorfor giver i så ikke pengene via nogle solide ordentlige internationale

sket på fire af de store fn organisationer blandt andet

at enhver undersøgelse viser at udviklingsbistand virker der er utrolig mange undersøgelser der viser det modsatte og det er faktisk sådan som jeg er blevet oplyst og som jeg kan se det de fleste undersøgelser foretaget af seriøse mennesker som viser at den ikke virker og nogle gange er kontraproduktiv

det var om det virkede i forhold til at

liberal alliances holdning til spørgsmålet om menneskerettighedsudviklingen i tyrkiet

fuldstændig adskilt fra den her aftale

borger fra tyrkiet der søger flygtningestatus i danmark

til fem og tyve millioner kurdere der vist bor i tyrkiet har vel så i princippet ifølge herre søren søndergaard ret til at få asyl i danmark fordi deres menneskerettigheder ifølge herre søren søndergaard er så undertrykte at tyrkiet ikke er et sikkert land for dem at være i

fængslet fordi de siger sandheden om erdogans støtte til islamisk stat havde formået at komme ud og søgt asyl i danmark så

tyrkiet har allerede taget imod op mod to millioner flygtninge fra syrien den udfordring som landet står over for er altså enorm og derfor hilser vi i princippet ideen om en koordineret samarbejds og hjælpeindsats velkommen

ligesom vi ikke mener at det kan forsvares at

danske del af bidraget skal finansieres inden for bistandsrammen vi har meget svært ved at se at man kan legitimere at bruge udviklingsmidler på de elementer som aftalen rent faktisk indeholder nemlig grænsekontrol og kontrol af ulovlige migranter

desuden dybt problematisk at en af de centrale hensigter med aftalen

og flygtninge i praksis

vi faktisk med til at gøre middelhavet til et fort knox og jeg er desværre ikke sikker på at vores aftale med tyrkiet vil skabe den sikkerhed og støtte som menneskene på flugt har brug for

står tyrkiet over for massive udfordringer når det kommer til menneskerettigheder minoriteters rettigheder og politisk ytringsfrihed desuden har tyrkiet kun tilsluttet sig genèvekonventionerne med en geografisk begrænsning der betyder at staten kun betragter flygtninge

faktisk kun giver de to millioner syrere midlertidig flygtningestatus med lavere beskyttelsesstatus

for under en måned siden var tusinder af mennesker på flugt fra aleppo fra assads tøndebomber og truende

de mennesker strandede ved den tyrkiske grænse fordi man havde lukket grænsen

jeg meget svært ved at se hvordan det vil komme de syriske flygtninge til gode samtidig

er det vigtigt at tyrkiet ikke bliver vores syndebuk vores egne motiver med den her aftale bekymrer mig faktisk i den grad jeg anerkender fuldt ud at tyrkiet har brug for assistance men jeg mener at vi i langt højere grad prioritere rene humanitære indsatser end styrket grænsekontrol vores indsats og internationale samarbejde må ikke betyde at vi fra europæisk og fra dansk side fralægger os vores ansvar

ind og hjælpe humanitært og politisk ud over at vi fra dansk side stadig vender ryggen til en fælles europæisk løsning på flygtningeudfordringen

med den her aftale næsten fornemmelsen af at aftalen mellem eu og tyrkiet har til formål at udlicitere udfordringen med flygtninge og migranter

fra flygtninge mens vi beder tyrkiet om at agere vores grænsevagt det er hverken politisk holdbart eller moralsk forsvarligt at intensivere kontrollen ved middelhavet uden at sætte ind for at forbedre den humanitære indsats med nærværende

jeg mener heller ikke det er hensigtsmæssigt at vi stiller

adgangen til de europæiske markeder i udsigt som en form for belønning for den her aftale

naturligvis ikke afvisende over for at vi skal samarbejde med tyrkiet men det skal foregå på ordentlige præmisser vi skal bruge handelen som løftestang

forbedring af menneskerettighedssituationen i tyrkiet men det må ikke ske som en del af en politisk studehandel der ikke kommer flygtningene til gode i så høj grad som det burde af de samlet

til at bruge op mod halvdelen af midlerne på en aftale som ikke kommer de syriske flygtninge til gode jeg mener at nærværende aftale lægger op til en uhensigtsmæssig sammenblanding af humanitær assistance migrationsbekæmpelse og sikkerhedspolitik hvor førstnævnte ikke får tilstrækkelig med plads vi må heller ikke lade vores internationale forpligtelser vige for sikkerhedspolitiske prioriteter og ønsket om at holde mennesker væk fra europa jeg finder det uacceptabelt at vi på den her måde udhuler den danske humanitære

ikke nok med at regeringen har skåret i den samlede bistand og at danmark nu er den største modtager af bistand

store dele af de øremærkede

til en styrket grænsekontrol selv om alternativet meget gerne ser

helt afgjort et problem i

hjulpet i nærområderne og kan man få et instrument som

gøre at der ikke kommer så mange flygtninge fra områderne dernede op til europa så er det bestemt noget man skal overveje

se lidt på på konteksten for hele den her sag det handlede jo meget om

merkel og andre

blev presset så meget på hjemmefronten at

de følte at de var nødt til at gøre noget man skulle ligesom vise handlekraft i forhold

og hvad var så nemmere end at forsøge at få tyrkiet til at

så laver man sådan en handel kan man sige med den tyrkiske regering med erdogan

erdogan jo vældig glad for

under meget pompøse former da man

vistnok til merkels store overraskelse

i hvert fald ikke er

de her problemstillinger

at vi synes at sikkerheden for at

pengene bliver brugt rigtigt er for lille det er også har jeg forstået grunden til at renzi den italienske statsminister foreløbig har blokeret det her

ikke tillid til at erdogan er i stand til at administrere de her penge på en

det er også muligt at det vil gå ud over den mere langsigtede bistand til eksempelvis afrika og det er heller ikke godt og i hvert fald er

at man langsomt men sikkert er

udhule den danske ulandsbistand det jeg vil kalde den klassiske den klassiske danske

bruger flere og flere penge på ting der ikke direkte har noget at gøre med fattigdomsbekæmpelse ikke direkte

hjælpe eksempelvis de lande i afrika der virkelig har sultproblemer

på at vi kan få lettet flygtningepresset

med men problemet er jo altså hvis det kommer til

stillet over for hinanden således at finansieringen sker på bekostning af den klassiske ulandsbistand det tredje jeg vil

det ikke blev inkluderet i i forhandlingerne der

og man kan diskutere hvor nemt det ville have været men man burde jo

fuldstændig enig med dem der siger at der sker en forværring af den interne situation i tyrkiet i øjeblikket

tyrkiets fuldstændig kontraproduktive adfærd i forbindelse med

de eneste på landjorden som amerikanerne

kurdiske styrker

de eneste man kan arbejde sammen med og alle ved i den luftoperation man er i gang med at den forudsætter at der er

arbejde sammen med det kan lade sig gøre i

i tyrkiet bortset fra der hvor

kurdiske tropper

helt fantastisk at tyrkiet modarbejder den strategi

det kan man sætte en masse spørgsmålstegn ved fordi der

meget kedelig udvikling

menneskerettighederne man kan også have sine store tvivl om hvor meget man kan stole på erdogan

det er fornuftigt at forfølge det spor hvis ikke tyrkiet kommer til at spille med

her vælger vi så at satse på et samarbejde og så er der

ikke nogen hundrede procents garanti for at det kommer til at gå godt men vi støtter forsøget vi synes det er en fornuftig linje regeringen har lagt og er

kroner beløbet udgør to procent af det samlede beløb på to milliard euro som eu landene bidrager med og det er baseret på den samme bni nøgle

millioner flygtninge der opholder sig i tyrkiet og desuden skal flygtningene uddannes og have adgang til det tyrkiske arbejdsmarked samtidig skal tyrkiet bidrage til at forhindre den ulovlige migration og menneskesmugling til eu det skal for eksempel ske ved at styrke kystbevogtningen og sikre en bedre modtagelse og registrering af flygtninge tyrkiet skal også styrke indsatsen i forhold til tilbagesendelse af migranter der ikke har behov for beskyttelse den økonomiske støtte og bistand til tyrkiet er således baseret på gensidige forpligtelser og er betinget af at tyrkiet nøje lever op til sine forpligtelser det fremgår klart af aftalen om flygtningefaciliteten for tyrkiet såfremt folketingets samtykke opnås

vil folketingets finansudvalg efterfølgende blive forelagt et aktstykke den konkrete finansieringsmodel vil fremgå

hvis et flertal i folketingets finansudvalg tilslutter sig aktstykket vil regeringen herefter underskrive bidragscertifikatet jeg vil gerne takke et flertal her i folketinget

øvrigt oplyse at kommissionen har bekræftet at midlerne fra eus budget i to tusind og seksten ikke vil blive taget fra eus eksisterende nærområdeindsats midlerne finansieres i stedet fra andre programmer under udgiftskategori fire globale europa blandt andet eus naboskabsprogrammer og eus førtiltrædelsesstøtte

er der jo tale om en udgift som flere har været inde på der vil have karakter af udviklingsbistand regeringen er ved at se på hvordan udgiften hensigtsmæssigt kan finansieres gennem de forskellige internationale bevillinger der ligger i finansloven og det vil på sædvanlig vis fremgå klart af aktstykket hvordan udgiften præcist præcist

styringskomité og det skal selvfølgelig sikre at midlerne anvendes efter hensigten

vil vi blive inddraget i den konkrete anvendelse af flygtningefaciliteten der vil jeg bare sige at

vægt på at midlerne anvendes dér hvor de har størst nytte for flygtningene og tyrkiet det vil sige humanitær bistand inklusion af flygtningene i det tyrkiske samfund

for bistandsrammen hvilket jo svarer til den praksis som skiftende regeringer har anvendt for så vidt angår spørgsmålet om nærområdeindsatsen

jeg sige at med den her facilitet

derfor har vi heller ikke planer om at beskære selve nærområdeindsatsen